i dag er der følgende anmeldelser claus hjort frederiksen

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag

til vedtagelse nummer v en og halvfjerds af hans andersen

afstemningen er

dermed er forhandlingen om ændringsforslaget slut og vi går

afstemningen er afsluttet

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

ikke stillet ændringsforslag er der nogen der vil udtale sig det vil herre rasmus prehn for socialdemokraterne

og syv og tredive som vi har vedtaget ved tredje behandling henvist til fornyet udvalgsbehandling den fornyede udvalgsbehandling

vedrørte udelukkende l en hundrede og syv og tredive

for salen lige at få understreget at udvalget altså indstiller lovforslaget

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

dermed er lovforslaget vedtaget og vil blive sendt

stillede ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig det er ikke tilfældet og forhandlingen om ændringsforslaget er dermed sluttet og vi går til

det er ikke tilfældet og derfor går vi til afstemning

det er anne mette winther christiansen fra venstre værsgo

ikke at ville samarbejde om at prøve at lave lovforslaget på en anden måde så det ikke rammer de landøkonomiske foreninger de landøkonomiske foreninger

sørger nemlig for at mere end tredivetusind landmænd modtager en faglig og højt specialiseret revision til gavn for deres bedrifter til gavn for beskæftigelsen og til gavn for dansk eksport i venstre ærgrer vi os derfor meget over at lovforslaget afvikler særbestemmelsen i revisorlovens § syttende for det første vil landmændene miste muligheden for at modtage en effektiv og helhedsorienteret rådgivning for det andet vil det være vanskeligt for landmændene at finde andre revisorkontorer som besidder et tilsvarende kendskab til landbruget og for det tredje kan man frygte at den store mængde viden og fakta og data som udvikles i økonomirådgivningen vil gå tabt i venstre mener vi at det ville kunne lade sig gøre at lave en ændring

udslag i en markant forringelse af den tværfaglige helhedsorienterede rådgivning i landbrugsområdet og det går jo imod intentionen med selve lovforslaget hele formålet er jo netop at vi styrker kvaliteten i revisionen i danmark og det gør vi selvfølgelig også ved at vi forbedrer revisoruddannelsen men vi gør

ikke ved at vi udfordrer de rådgivningscentre som besidder et indgående kendskab til netop det område de reviderer derfor beklager vi at erhvervs og vækstministeriet ikke har rettet henvendelse til europa kommissionen om mulighed for at opretholde særbestemmelsen i revisorlovens § syttende når begrundelsen for at afvikle særbestemmelsen findes i eu

er det vel nærliggende at man kontakter dem som det første de landbrugsøkonomiske foreninger leverer nemlig et rigtig godt arbejde kvalitetskontrollen har ikke påvist væsentlige mangler i rådgivningstjenesten og den danske særordning har inspireret landbrugsområder i mange lande omkring os

ifølge erhvervs og vækstministeriet ikke er muligt at udvide særbestemmelsen til at omfatte statsautoriserede revisorer inden for eu rettens rammer

jeg altså gerne slå fast at venstre bakker op om det grundlæggende i formålet med lovforslaget en række begivenheder i den finansielle sektor senest med krakket hos tønder bank har jo vist at vi har behov for at styrke revisoruddannelsen det er helt afgørende at vi styrker befolkningens tillid til den finansielle sektor og her er lovforslaget et vigtigt skridt i den rigtige retning

på den baggrund ender det altså med at venstre støtter det samlede lovforslag men vi havde gerne set at ministeren havde gjort en større indsats

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet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

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget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

får ordet er økonomi og indenrigsministeren værsgo

at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag om at kravet om stillerlister afskaffes for kandidatlister der allerede er repræsenteret

lettelse for de kandidatlister der allerede er valgt ind i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet for efter forslaget

vil de lister ikke længere skulle indhente underskrifter fra stillere når de ved det efterfølgende valg genopstiller under samme navn det vil dermed kun være nye kandidatlister der skal ud at samle underskrifter

valgbestyrelser i kommuner og regioner vil en sådan afskaffelse af stillerlister betyde en

lettelse valgbestyrelserne vil ikke længere skulle kontrollere om stillerne for allerede repræsenterede kandidatlister opfylder betingelserne for valgret

så ja der kan isoleret set godt være fordele forbundet med den foreslåede afskaffelse af stillerlister en afskaffelse vil gøre det nemmere for nogle men hvis det var helt så enkelt så så reglerne

ikke ud som de gør i dag

fordelene kan netop ikke betragtes isoleret dermed

sikrer stillerlisterne at der i praksis ikke opstår tvivl om hvem der har ret til at repræsentere en bestemt liste

hvem der egentlig kan tegne en liste og dermed også hvem der kan godkende de kandidater der skal opstille for listen til næste valg for eksempel kan uenighed mellem kandidater i løbet af en valgperiode resultere i at en liste

måske endda i to lige store dele hvem skal så

jeg tror vi alle sammen selv om

ro og snorlige ordninger i vores partier kender den type situationer

en fraktion af et landsdækkende parti bryder ud af partiet og stifter et nyt

også her har nogle af os os aktuelle erfaringer med lige præcis det

så være det gamle parti eller det nye parti der har ret til at tegne partiet ved næste valg det kan jo være præcis den samme person den samme valgte men nu tilhørende et nyt parti

af dem have ret til det hvis der er to valgte en som er blevet i det gamle parti og en som er brudt ud og nu er en del af det nye parti

begge to valgt på det gamle partis stillerlister og

er det tilfælde hvor der opstår en så voldsom uenighed i et parti at det fører til eksklusioner måske endda gensidige eksklusioner det er heller ikke frit opfundet fra den teoretiske sfære det er også noget der findes eksempler på i det virkeligt levede politiske liv det kan så i hvert fald så vidt jeg ved i yderste konsekvens bero på partiets vedtægter hvem der er ekskluderet og hvem der ikke er ekskluderet og dermed også hvem der herefter tegner listen ved et efterfølgende valg alle de situationer er ikke et problem i dag for kravet om stillerlister for alle partier og lister tjener nemlig det formål at der ikke skal tages stilling til hvem der gerne må stille op uden at samle underskrifter og hvem der så ikke må stille op uden at samle underskrifter

får valgbestyrelserne en vanskelig opgave med at afgøre hvem der har ret til at tegne den enkelte liste

vi bare afskaffer stillerlisterne og så er alle glade en anden konsekvens hvis vi afskaffede stillerlisterne

to lister har indgået et valgforbund bliver kun den ene liste repræsenteret med stemmer fra den anden liste det er jo sådan valgforbund fungerer

det skal den liste der ikke blev repræsenteret derimod den første liste kan så at sige løbe både med den anden listes stemmer og samtidig opnå en fordel ved det efterfølgende valg det synes jeg egentlig

kan virke lidt urimeligt situationen kan for eksempel opstå for de landsdækkende partier som har en uensartet lokal organisation

lokale vælgerforeninger opstiller for hver deres liste men indgår listeforbund med de gældende regler om stillerlister

vi skal både sikre at hver enkelt af de opstillede kandidater har godkendt deres egen opstilling

de er blevet godkendt af det parti som de stiller op for

en sådan procedure kender vi også fra folketingsvalg her melder kandidaterne sig enkeltvis hvorefter de enkelte partier skriftligt meddeler hvilke kandidater de kan godkende

jeg ikke sikker på at det vil blive opfattet som en

lettelse hos kommunen eller

partierne så igen at en afskaffelse af stillerlister isoleret set vil gøre tingene lidt lettere for nogle men stillerlisterne tjener nogle formål som vi under alle omstændigheder skal varetage derfor er det heller ikke så oplagt om en afskaffelse af stillerlisterne

måske kan høre hælder vi til at

er det en tale der nærmest ord til andet er den samme tale som den herre

holdt da han var minister et eller andet sted siger det mig at det måske ikke så meget er ministerens holdninger der kommer til udtryk men mere

ministeren sagde kunne man med lige så stor ret sige om de nuværende krav et parti der er blevet splittet

hvad forhindrer med de nugældende regler at to konkurrerende fraktioner af det samme parti går ud hver og indsamler halvtreds underskrifter og hver

eneste berettigede til at stille op

at jeg svarede på det spørgsmål i indlægget det var

jeg synes er det mest tankevækkende er at

havde argumenter af egen drift men kun gengav hvad han var blevet stukket i hånden af embedsværket

jeg synes det er fuldgode politiske argumenter nemlig at vi over for vælgerne bør kunne stå inde for at

og at den liste som vedkommende stiller op på også er den liste som vedkommende stiller op på

lige haft meget grundige diskussioner om troværdighed omkring valghandling og derfor synes jeg ikke at det er noget stort krav at stille

så forstå at venstre ikke længere er enig med venstres daværende minister herre bertel haarder

hvorfor er det så at man som parti i folketinget ikke skal ud at samle tyvetusind underskrifter hver gang man stiller

fuldstændig overflødigt et bureaukrati det her virker som ude i kommunerne hvor man sidder med de her krav er der altså partier der har stillet

kommunalvalg efter kommunalvalg

stemmer det parti skal altså ud og samle halvtreds underskrifter på én liste med cpr numre osv

man er kommet ind ved hvert eneste valg med tusindvis af stemmer det giver simpelt hen ikke mening alle partier har hovedkontorer og alle partier har lokale foreninger der afholder generalforsamling og har en formand det er jo ikke sådan at et parti pludselig kan afholde to generalforsamlinger der begge opstiller konkurrende lister det

ville alt være godt så ville alle have været valgt i hundrede år til kommunalbestyrelserne uden afbrydelser uden undtagelser og

den måde jeg synes der er nogle variationer

jeg oplever at der er partier som bliver splittet opdelt

set at der er mange mange muligheder for

opstille politisk og for at drive på med det man gerne vil jeg er meget åben over for andre måder at gøre det på men jeg synes det må være et minimum at vælgerne kan være sikre på at dem der står på stemmesedlen faktisk gerne vil stå på stemmesedlen og at den liste

de stiller op på faktisk også er den liste som de gerne

ikke vil støtte det her forslag og jeg synes jo at ministeren

fokuserer meget på problemer frem for at se på de positive ting

følge lidt op på det spørgsmål herre jan e jørgensen kom med

i forhold til de valgte partier her i folketinget

af folketinget og deres partier også skulle samle underskrifter hver gang som sagt

er der en proces hvor den enkelte kandidat

anmelder sig og hvor partiet herefter

godkender kandidaterne og på den måde søger man at varetage det hensyn at vælgerne faktisk kan være sikre på at de kandidater der står på listen gerne vil stå på listen og at de partier

også godkender de kandidater det kan man jo gøre på

set også det jeg gennemgik i mit indlæg

afvise diskussionen men for at se om vi kan finde en måde som er

for de partier som ikke opnår valg og for at kunne tage højde for de forskellige situationer der måtte opstå

hvad det så er for en stillingtagen som valgbestyrelsen

tror eller forventer at hver kandidat

opstilling til byrådsvalg skal indlevere

det nu ikke det er kun stillerlisten vi vil have afskaffet det er altså ikke kandidatlisten som et

parti indleverer samlet

vi har jo kan jeg huske nu i i fortiden set eksempler på

det giver problemer ude i kommunerne selv om en liste

er valgt ind legitimt så tror vi jo stadig væk på at man

et godt forslag og det har vi nu hørt argumenterne for

set heller ikke at det for dem der er valgt vil være lettere ikke at skulle aflevere en stillerliste

set det der var den første halvdel af vores svar på beslutningsforslaget det skal så holdes op imod de hensyn der i øvrigt er til at sikre valgets gennemskuelighed

at man ved hvem det er man faktisk stemmer på

rimeligheden over for de lister der så i øvrigt måtte være

hage sig fast i at lige præcis én løsning er den hensigtsmæssige den er jo under alle omstændigheder bare bedst for dem

så ikke yde noget men dem der gerne vil vælges skal så yde det ekstra

så synlige og tilgængelige at vælgerne i øvrigt

hælder vi til at de hensyn bedst kan varetages med den nuværende ordning men det kan vi jo tage en diskussion om i udvalget

synes bare at det er fair og rimeligt at vælgerne

godt kan indrømme når der har været en embedsmand som har skrevet en tale som man måske ikke selv haft det helt store engagement i lad mig sige det sådan at i venstre mener vi ikke at man skal gøre tingene mere komplicerede og besværlige end højst nødvendigt og nu er det her beslutningsforslag jo ikke noget der vil lette livet for særlig mange mennesker men bare fordi det kun er nogle forholdsvis få mennesker man letter livet for kan man jo godt overveje

det vi mener generelt set at der bør ske en regelforenkling og afbureaukratisering på alle de områder hvor der er mulighed for det og dette forslag

lægger netop op til en sådan fuldstændig uproblematisk regelforenkling med den nuværende kommunale og regionale valglov pålægger vi alle partier og lister at aflevere såvel en kandidatliste som en stillerliste med underskrifter fra borgere i kommunen der anbefaler den pågældende liste eller det pågældende parti

det betyder altså i praksis at partier og lister der allerede er indvalgt i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet med tusindvis af stemmer mange gange og som ønsker at genopstille under det samme

skal ud og skaffe stillere for at være opstillingsberettiget de pålægges derfor en helt unødvendig bureaukratisk byrde

fra dansk folkeparti foreslår man altså en fjernelse af kravet om disse stillerlister ved kommunale og regionale valg

den foregående valgperiode og som vælger at genopstille under samme parti eller listenavn venstre mener som sagt at forslaget er en god idé med de nuværende regler

pålægges en række partier og lister der ønsker at genopstille en ekstra og unødvendig arbejdsbyrde hvis man nu forestillede sig at den samme regel som kommunerne skal døje med også var gældende ved folketingsvalg så vil det betyde at vi herinde skulle ud og indsamle tyvetusind stemmer ved hvert eneste nye folketingsvalg bare for at være opstillingsberettigede en umiddelbart absurd tanke som ministeren dog ikke helt afviste at gå ind på men altså ikke desto mindre en realitet for en række partier og lister i kommunalt og regionalt regi om end naturligvis i mindre målestok en afskaffelse af stillerlister for allerede indvalgte partier og lister vil desuden lette de administrative byrder for de embedsmænd der skal foretage et tjek og krydstjek af siddende partiers og listers stillerlister for kontrollere om der

nogle der har skrevet under på flere forskellige partiers lister det må man nemlig

for at man skal bevare disse stillerlister er at de er med til at angive hvem der tegner partiet eller listen men tiden er løbet fra dette argument i dag forholder det sig sådan at de partier og lister der allerede har været repræsenteret i en valgperiode

tegner listen det er jo ikke sådan som ministeren

ud og foregiver at repræsentere partiet ved det næste kommunalvalg naturligvis kan man ikke det man er jo blevet ekskluderet at partiet det er jo heller ikke sådan hvis et parti bliver opsplittet i to fraktioner at begge fraktioner så ved det efterfølgende valg kan påstå at de repræsenterer partiet partiet udgøres jo af

af den lokale partiforening af vælgerforeningen som jo opstiller kandidaterne

venstre på frederiksberg der kan kun være et konservative i

kan kun være et socialdemokrati i københavn så det er

en en v2 liste eller v3 liste og

en af disse lister ikke ikke bliver valgt til kommunaludvalget

til næste valg men bare fordi vi ikke kan lette tilværelsen for alle er vel ikke noget argument for at vi ikke skal lette tilværelsen for de fleste så venstre mener at det er et skridt et lille skridt

på en myndig måde men alligevel kunne det have været interessant at have haft herre bertel

af den årsag at det er rigtigt at jeg har været inde og se den ministertale som herre jan e jørgensen henviser til i min verden en en passioneret tale der handler om

man kender de lokale eksempler fra herre

et af de argumenter

fremførte var at der ville være en helt urimelig forskelsbehandling

lad os antage at man havde tre forskellige vi kan sige venstrelister inden for en kommune det kunne være vejen kommune for eksempel der gik i listeforbund og en af listerne blev repræsenteret i kommunalbestyrelsen med stemmer fra de andre venstrelister kan ordføreren

forklare hvorfor det nu i dag er rimeligt at det så er de to ikkerepræsenterede lister der skal samle stillere mens den ene

den første liste fik så mange stemmer og fik så stor folkelig opbakning at den opnåede valg og det opnåede de to andre lister

det er jo ikke en urimelig forskelsbehandling

den første liste ikke skal samle de her underskrifter

tror de to andre venstreforeninger i kommunen vil glæde sig over at det ikke er alle tre venstreforeninger der skal ud og samle halvtreds underskrifter til næste valg

at det var en urimelig forskelsbehandling og det er da muligt

så kun opstiller med én venstreliste men man kender jo eksemplerne fra mange andre kommuner hvor venstre opstiller med flere

det må man jo så tage internt i partiet jeg vil gerne gå videre til et andet spørgsmål jeg hørte

om der ikke var en vis rimelighed i at lister og partier været opstillet gennem hundredvis af år tusindvis af stemmer bare kunne fortsætte

ikke at der er en udfordring i

godkende deres egen opstilling og de skal være godkendt af de partier de stiller op for

i danmark men den med hundredvis af år som kandidat til en kommunalbestyrelse køber jeg ikke rigtig

hvordan vil ordføreren sikre at kandidaterne også er

som er blevet opstillet på opstillingsmødet skriver under på

bertel haarder den anden december to tusind og ti da han holdt den ministertale vi refererer til blot var et viljeløst redskab for sine embedsmænd og at han læste en embedsmandstale op som udtrykte det stik modsatte af

nogen polemisk bemærkning jeg stillede et spørgsmål selvfølgelig på baggrund af de bemærkninger som ordføreren selv kom med i sin tale så jeg vil da gerne prøve igen mener ordføreren at herre bertel haarder bare tog en embedsmandstale der i virkeligheden udtrykte det stik modsatte af hvad han selv og venstre mente og læste den op fuldstændig ukritisk jeg kan så udvide det med at jeg kan forstå at ordføreren

bertel haarder i forskellige tilfælde har indrømmet at han har gjort noget sådant nemlig bare ukritisk læst en embedsmandstale op så vil jeg gerne spørge

bertel haarder indrømmet at han begik en sådan fejl

har venstre brugt

gerne vil men på at tale om løftebrud som alle mulige andre partier i venstres optik

nogle ting derfor kunne jeg godt tænke mig at høre herre jan e jørgensen hvad er det præcis

der er sket i løbet af de her godt og vel to år som gør at venstre nu har den stik modsatte mening end hvad

for tid og evighed og at man aldrig må mene noget nyt venstre har sagt at hvis man går til valg

er en eneste folketingskandidat i venstre der er gået til valg på at bevare kravet om stillerlister til

det kan alle partier gøre men men du svarede

man må så kunne argumentere for hvorfor man skifter holdning

det her med at man har flere lister der opstiller under samme partinavn er et fænomen der bliver mindre og mindre af lokallister der stiller op til kommunalvalg

naturlig konsekvens af kommunalreformen hvor to hundrede og en og halvfjerds kommuner blev til otte og halvfems kommuner så det

af årsagerne til at der er skiftet synspunkt så er det selvfølgelig også fordi der er kommet en ordfører som har et brændende ønske om at få afskaffet disse stillerlister og

jeg ville da ønske at enhedslisten havde et lige så stort engagement i denne sag for at lette arbejdet for

sørensens spørgsmål men jeg vil alligevel

gentage herre finn sørensens spørgsmål for jeg synes det er rigtig relevant

som gav udtryk for en holdning der var stik imod

som var fuldstændig identisk med den tale herre bertel

holdt selvfølgelig med nogle andre eksempler og et lidt andet ordvalg men argumenterne var nøjagtig de samme

synspunkterne og argumenterne præcis de samme

over og det er så åbenbart det der nu

skal være det helt store stridsemne frem for at man holdt sig til emnet

have stillerlister til kommunale valg

at konstatere her for man behøver jo ikke når man har en kort bemærkning at stille spørgsmål

væsentlige sager som betalingsring

har vi set på det forslag som er blevet

dansk folkeparti og synes selvfølgelig at intentionerne med med beslutningsforslaget er interessante

og forenkle reglerne og gøre livet lettere er jo jo interessante og det

letter nogle administrative byrder når vi alligevel er skeptiske over for forslaget handler det

blevet redegjort fint for af økonomi og indenrigsministeren om at der er en række ulemper i forhold til det her forslag det kan i en række situationer

være svært at afgøre hvem der så skal tegne en liste og hvem der på den måde

lad os antage at et parti er blevet valgt til kommunalbestyrelsen

danner et nyt landsdækkende parti skal det så fortsat være det gamle parti

de stillere der havde stillet for det gamle parti der er gældende eller skal man selv om man er indvalgt i kommunalbestyrelsen ud

nye stillere

flere forskellige lister som opstiller inden for samme kommune og indgår i for eksempel et listeforbund jeg nævnte eksemplet med venstre som jeg også fremhævede var et eksempel som den tidligere indenrigsminister bertel haarder selv nævnte nemlig at

er rimeligt at man så skal sige til de to som leverede stemmerne men som ikke opnåede valg til kommunalbestyrelsen

som ikke opvejer de fordele der er skitseret

af forslagsstillerne hvis jeg bare til allersidst så må prøve

nogle som sidder i kommunalbestyrelsen

bliver det lettere for dem men den administrative lettelse

alternative procedurer som sikrer at den enkelte af de opstillede kandidater også selv har godkendt

opstillet og er blevet godkendt af de partier

hvor man siger at bare fordi et parti er blevet er blevet opstillet i hundredvis af år

det forunderlige i i vores demokrati at tiderne kan skifte og det gør kandidaterne inden for partierne jo også hele tiden

beslutningsforslag i forhold til det beslutningsforslag der blev diskuteret her i

ordføreren var nemlig inde på hvad der skulle ske hvis en liste lavede et nyt parti og slet ikke repræsenterede den liste

berettiget til ikke at skulle samle stillere ja der er svaret jo klart

de partier som

selv om et parti er blevet valgt ind og ønsker at stille op under samme partinavn

mellemliggende byrådsperiode har mistet de medlemmer så det er jo altså soleklart og derfor kan jeg ikke forstå at at den socialdemokratiske ordfører nævner det som en ulempe

en forskelsbehandling alene på baggrund af at der har været valg til kommunalbestyrelserne altså man synes at det er rimeligt det syntes man så

venstres ordfører morer sig kosteligt på sin plads

at sige at dem der er valgt ind i kommunalbestyrelsen skal have det lettere men dem der ikke opnåede valg skal så have det sværere jeg synes vi er nødt til at forholde os til hvorfor vi har stillerlister vi har jo stillerlister fordi vi ved

kan tegne et parti at der er en baggrund for at

skal lade den falde bort bare fordi man har opnået valg til kommunalbestyrelsen og det er der jeg tror vi er uenige med

ind i en kommunalbestyrelse et regionsråd

der ikke er valgt ind hvad er det så der gør forskellen

ud at samle underskrifter en gang til for at blive opstillingsberettigede

de partier der ikke opnåede valg jo skal

udfordringen er jo og det vil ordføreren også vide at valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd

afgørende forskellige fra den måde vi driver valgene til folketinget på der er en lang række

er ikke ens og derfor synes jeg ikke at man bare kan stille sig op og sige at man så

samle tyvetusind stillere hvis man vil stille op som siddende parti herinde der er forskel på de valg og det synes jeg sådan set også ordføreren må

på baggrund af at der er blevet afholdt et

det er dog en forholdsvis stor ting at der bliver afholdt et kommunalvalg hvor et parti der har samlet halvtreds mennesker altså nu går ud og opnår fire procent

i den socialdemokratiske ordførers verdensbillede det synes jeg

for at partier der er opstillet til folketinget ikke skal ud og samle de her tyvetusind underskrifter

være skægt at stille op til kommunalvalget så skal de selvfølgelig lige ud

at partier der er indvalgt og som har

opleve at man fra venstres side kan argumentere for at partierne er fuldstændig statiske størrelser på tværs af hvert enkelt valg og faktisk som jeg forstod det på tværs af hundrede års valgerfaring partierne er jo ikke de samme der bliver jo skiftet ud i

derfor ændrer politik og partier sig på tværs af valg jeg forstår at det

jeg mener faktisk at der er en demokratisk sikring i

er berettiget til at stille op til valg selv om det er foranderligt

to år siden om det her

nu mener man noget nyt partier er foranderlige og politik er foranderligt og derfor synes

som man har gjort i hundrede år jeg forestiller mig sådan set at man forud for hvert kommunalvalg

som opstiller nogle nye kandidater

parti så ikke kan finde nogen kandidater der vil stille op

argumenter eller gangarter eller hvad det hed

det er simpelt hen underligt at opleve at venstre kan argumentere for

stillere for partiet venstre i

så skal der ikke ske mere overhovedet

tolv jeg tror da også

oplever at man ikke er valgt ind i kommunalbestyrelser og at politikken ændrer sig og at der kommer nye kandidater som også selv skal godkende at de stiller op og som skal godkendes af et parti der stiller op jeg synes det er friskt nok at venstre har skiftet holdning inden for så kort tid

jeg må virkelig returnere morskaben for jeg synes

se på om der er nogle ting som

er administrative byrder eller bøvl

har vi faktisk også nøje vurderet det her forslag fra dansk folkeparti

nogle administrative lettelser i det men der er også mulighed for

at det på andre områder vil medføre nyt bureaukrati

er der ikke nogen tvivl om at det er en lettelse for et parti som har siddet i en kommunalbestyrelse i mange mange år måske endda nærmest med de samme kandidater ikke at skulle ud at hente nye stillere hente underskrifter og så videre ved hvert valg men hvis man så forestiller sig situationer hvor alt

er som det plejer netop hvis der opstår uenighed mellem et partis kandidater i løbet af valgperioden og det resulterer i at listen bliver sprængt måske endda i to lige store fraktioner hvem skal så have ret til at tegne listen ved det kommende valg

man kunne forestille sig at der var nogle i et parti som blev ekskluderet der er jo partier som har

nogle muligheder det er ikke det radikale venstre kan jeg

hvem tegner så listen ved det næste valg og hvem er det som ikke skal komme med en stillerliste

vil det kræve mere arbejde

nye stillere så når vi skal vurdere forslaget står vi

mere administration i den ene skål og mindre i den anden skål og det er den situation vi har stået i og som vi siger i det radikale venstre på den ene side og på den anden side

verden er ikke sort hvid men i den her sag har vi altså fundet at gevinsten af

den ene administrative lettelse ikke opvejer den anden og derfor kan vi

ikke holder vand i tilfælde af at nogle bliver ekskluderet eller eller melder sig ud og laver

fraktion i det forslag vi

parti der har været valgt ind

der slipper for at samle lister så enkelt er det jo og det er altså en rettelse i forhold til det forslag vi

for to en halv år siden fordi der netop var de samme bemærkninger fra

omkring den her problematik som der er i dag

sikre på at når radikale venstre

radikale venstre hvem er det så de repræsenterer vi skal være helt sikre på at

det arbejde skal jo gøres man skal

er det korrekte parti der stiller op

set det arbejde det er ikke så meget det ligestillingsmæssige i det det er selve det arbejde den administration

byrådsgrupper af samme navn hvis man er blevet uenige i løbet af valgperioden jeg skal bare sige at de ting jo er småting det er

at finde ud af hvordan man løser i forhold til den administrative lettelse der trods alt er ved at afskaffe stillerlisterne for samtlige partier som har været valgt ind i pågældende periode

de her cpr numre så slipper for fordi partiet jo altså er

vi kan skrive os ud af kræver jo stadig væk noget arbejde det kræver at vi er fuldstændig sikre det kræver at myndighederne er fuldstændig sikre

i udgangspunktet er småting

argumenter som ordføreren for det radikale venstre

næsten er det mest morsomme vi har oplevet

så selvfølgelig er der det men ordføreren må da erkende at det her er en lettelse af de administrative byrder uagtet alle mulige andre henseender der er en lang række af partiforeninger som står med det her arbejde og som så er med til at

bruge ressourcer inde på borgmesterkontoret hvor man måske står

hørt at jeg rent faktisk i høj grad anerkendte at der er

i vores vægtskål fordi der er et både og i det her forslag og

derfor er det ikke et sort hvidt forslag og derfor har vi også fra radikale venstres side overvejet det meget nøje loddet faldt så ud til

at de ekstra administrative omkostninger arbejdsbyrder som det vil medføre gør at vi ikke kan støtte

almindelig dansk kommune hvis vi ser bort fra de store byer hvor der er mange mærkelige lister altså i københavn har de indkøbslisten

uagtet hvad ordføreren siger en uomtvistelig kendsgerning at det vil medføre at der vil være færre administrative byrder

går rundt og laver i forbindelse med

vil også være administrative lettelser for de kommunale medarbejdere på den ene fløj men der vil også

som netop fordi de ikke kommer hver hver dag og hele tiden vil kræve noget ekstra fordi

man skal ind og være fuldstændig sikker på at det her også

har vi fra radikal side

udtrykte sf at vi var positive over for forslagets intention det er vi for så vidt fortsat hvis man alene ser på forslagets fordele for det kan unægtelig virke unødigt besværligt og bureaukratisk at partier der allerede har opnået valg skal bruge ressourcer på at

stillere når vi i mange kommuner har eksempler på at hovedparten af partierne har været opstillet og indvalgt i generationer for kommunerne kan det betyde en administrativ lettelse hvis man ikke ved hvert valg skal gennemgå partiernes stillerlister for at sikre at formalia er overholdt og ja det er ganske vist kun hvert fjerde år det sker men man skal naturligvis ikke

med at gøre noget bare fordi man altid har gjort det men forslaget har jo så også en række afledte problemstillinger som der ikke umiddelbart er fremlagt

er lokalpolitik kendetegnet ved at der er et vist skifte af partitilhørsforhold mellem

to valg enten fra det ene parti til det andet eller fra et parti til det at være løsgænger og hvor går grænsen så for om man automatisk er opstillingsberettiget hvis det halve af en byrådsgruppe har skiftet parti undervejs det er det store spørgsmål

det har tidligere været diskuteret om man som minimum kunne lade de nationale partier være automatisk opstillet hvis de er etableret og indvalgt i folketinget og dermed må siges at have et folkeligt mandat bag sig for at opstille generelt

to procedurer for er fortsat mange kommuner der har større eller mindre lokallister

på samme måde har en stor organisation eller et folketingsmandat bag sig og det vil give en forskelsbehandling

når det kommer til stykket så ja der er argumenter både for og imod det her forslag

tror vi altså at det er hensigtsmæssigt at vi belyser de her fordele og ulemper nærmere inden i hvert fald

behandlet for to en halv år siden jeg må indrømme at

ked af at sf nu går på talerstolen og fortæller at de har ændret holdning for sfs daværende ordfører fru meta fuglsang sluttede jo af med at sige at sf støttede forslaget dengang som det som det lå og så

det er blevet forbedret nogle af de ting

fru pernille vigsø bagge jo siger

er netop skrevet ind den her gang i modsætning til sidste gang et forslag af den her karakter blev

valgperioden og altså vælger at genopstille under samme partinavn eller listenavn efterfølgende er altså

indvalgt i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i hele valgperioden og som genopstiller under samme partinavn listenavn

igen skal ud og skaffe stillere og det er det man ikke vil men hvis vi nu har bylisten

godt være nogle helt andre mennesker der har optaget navnet bylisten til næste valg

der er jo ikke taget højde for personerne bag partierne og listenavnene i det

og det er jo det samme som personerne bag som kan være nogle helt andre

problem fordi stillerlisterne er en garanti for at de mennesker af kød og blod der stiller op bag

en byliste som bliver delt i to

ikke af beslutningsforslaget problemet er at der refereres til navne på lister og partinavne der refereres ikke til mennesker af kød og blod og det er jo dem

om et parti var repræsenteret hvis

jeg ordføreren sagde af partiets byrådsmedlemmer havde forladt partiet i den indeværende periode

er det ikke noget som ordføreren stadig væk mener

automatisk opstillingsberettiget

listenavn eller et partinavn overhovedet har de samme mennesker

i sin tid blev valgt ind det synes jeg er problematisk jeg synes det problematisk at dansk folkepartis beslutningsforslag ikke adresserer det her problem

som jeg også gav udtryk for i min ordførertale

at partiet stadig væk er repræsenteret i det byråd

er repræsenteret to partier i byrådet

i almindelig common sense

vurderer om et parti eller en liste er repræsenteret i et byråd

valgt ind i byrådet det er

vil jeg aldrig anfægte at en mandat er en mandat det ligger helt fast det jeg hæfter mig ved i beslutningsforslaget

her er vi i den situation

bylisten stiller op og tretten men eroderer på en måde så der ikke er noget der hedder bylisten når vi når til

er nogle der stiller op og kalder sig bylisten i

vi skal kigge på i udvalgsarbejdet

vi kan debattere det her for jeg synes at det er et forslag der er værd at diskutere men der er nogle mangler ved forslaget og dem skal vi altså have en løsning på før sf

jeg gerne takke forslagsstillerne for at de har

det her forslag så vi får den her diskussion

på tinge og derfor jo ikke deltog i den tidligere debat man har haft om det og så er det jo en god anledning til at sætte sig ind i det og finde ud af hvad man mener

dengang det er jo noget der har

af flere ordførere her

jeg også gjort og der kom jeg så i det store problem at mit parti ikke mente noget om det her sidste gang det blev diskuteret

line barfoed og hun måtte også ærlig som hun er tilstå

huske hvad man nåede frem til og om vores på det tidspunkt meget lille parti overhovedet havde haft ressourcer til at forholde sig til det her det indebærer jo så den fordel at

til at tænke selv og finde ud af hvad man selv mener og så gå op i gruppen og se om man kan få opbakning

i første omgang tja bum bum det kunne man måske godt gøre gøre men så begyndte jeg at tænke lidt dybere over det

have en konservativ tilgang til tingene for der er måske en eller anden mening med at man i sin tid har

det er jo ikke for at være konservativ det kan jo ikke være noget mål i sig selv men fordi vi faktisk mener at det her system fungerer udmærket og fungerer

bliver diskuteret for lidt i virkeligheden er den nuværende ordning

jo en meget enkel demokratisk og ubureaukratisk måde at afgøre spørgsmålet om opstillingsretten på

bygger på et princip om at vi overlader

at afgøre kandidaternes og de forskellige listers opstillingsret og legitimitet det er vel egentlig et meget godt princip i et demokrati at vi overlader det til vælgerne og ikke til myndighederne det eneste myndighederne skal kontrollere er jo identiteten på de der folk der har skrevet under på

de problemer som forslaget vil medføre

ikke hvad ved jeg om det jeg synes vi bevæger os ind i nogle teknikaliteter i stedet for at forholde os til det grundlæggende jeg

at trække frem før jeg vil dog gerne kommentere spørgsmålet om bureaukrati altså jeg synes ikke at bureaukrati i sig selv skal være et argument for at lave om på en ordning som måske bygger på et rigtig godt demokratisk princip

også sætte spørgsmålstegn ved om det nu er så slemt

har jo været fortalere for at vi skulle have en sammenlægning af kommuner og vi har fået meget store og effektive kommuner sådan bliver det da

vel ikke så slemt at kommunerne en gang hvert fjerde år lige har nogle opgaver med at kontrollere identiteten på de stillerlister de får ind jeg opfatter egentlig forslaget på den måde undskyld hvis jeg bliver lidt polemisk at formålet med det her i virkeligheden ikke er at lette arbejdet for kommunerne men at lette tilværelsen for de gamle partier forstået som dem der sidder der i forvejen

ikke at det skulle være så slemt at disse partier og kandidater der sidder der i forvejen på lige fod med alle de kandidater og lister der ikke sidder der i forvejen en gang hvert fjerde år skal ud og spørge

om disse vælgere kan bekræfte listens

med de begrundelser kan vi ikke støtte

hvad partiet mener om det her forslag det er jo rigtigt som herre finn sørensen sagde at partiet ikke var til stede under behandlingen for to en halv år siden

beslutnings og lovforslag her i salen men jeg skal kvittere for at enhedslisten i dag er mødt op og jeg har været spændt på at høre hvad enhedslisten

at være til stede og det er da lidt beklageligt at vi ikke nåede det og det undrer mig egentlig

vist første gang jeg har grebet

line barfoed i nogen fejl overhovedet og så synes jeg også den her måske trods alt er af en størrelse

hun ikke er faldet i min agtelse af den grund og det er herre bertel haarder i øvrigt heller ikke på trods af de bemærkninger der

beklikkede hans evne til selvstændig tænkning det var jeg personligt meget ked af at høre

meget stor integritet og ærlighed sit arbejde så jeg var rigtig ked af de bemærkninger der kom fra venstres ordfører tidligere

socialdemokraterne i københavn en gang hvert fjerde år skal gå ud og finde en hundrede og halvtreds stillere og

de ansatte

bor i kommunen og om de også selv er valgbare

og samle en hundrede

der kunne have hjulpet på den sundhed det er jo ikke det vi diskuterer jeg prøvede bare ligesom at sige at vores grundopfattelse af det her er at det er en enkel demokratisk og i virkeligheden ubureaukratisk måde at få afgjort spørgsmålet om kandidaters og listers opstillingsret på nemlig ved at man

til borgerne det er vores syn på det hvad angår parallellen til folketingsvalget

da bare sige at det har jeg sådan set ikke forholdt mig til

beslutningsforslaget at det var det vi skulle forholde os til og jeg prøver sådan at forholde mig til de beslutningsforslag der bliver

kan jo så ved en anden lejlighed hvis nogen vil lave om på opstillingsreglerne i forhold til folketingsvalg

jeg anerkender selvfølgelig at enhedslisten skal have have en anden overbevisning end dansk folkeparti vi synes

samle de her stillere det er jo typisk nogle vælgere fra ens eget parti som man går rundt til familien til dem der stiller op

med demokrati at gøre

det med til at gøre at vi ville få mindre bureaukrati når de partier der alligevel er valgt ind

der ligger en forenkling og en afbureaukratisering af det her og det jagter vi når muligheden byder sig

sådan set ærgerligt at vi lidt er i gang med den stammedans vi kender alt for godt herinde når der kommer et beslutningsforslag

de ordførere der er fra de regeringsbærende partier for enhver pris finde argumenter for at være imod

tvunget til at fremsætte noget man ikke lige er klar til

har været en række drillerier her i dag om

det lidt tåbelige system vi har fået opbygget

været i da jeg sad i et regeringsbærende parti

det skulle ikke være og så skulle der endelig findes argumenter

derfor vi oplever at der er ministre der skifter holdning især når de ikke er ministre længere

har vi også set eksempler på omkring skattepolitikken og fra den her talerstol nævnt det nogle gange

føre hen til at det måske var en god idé at rokere lidt tidligere og

en mulighed for at forfølge de gode intentioner i den her sag

bliver klogere af det så det er bestemt til venlig overvejelse

talrige gode eksempler på det

er sådan set bare at bede regeringen om at komme med et forslag der behandler det her og der bliver rig lejlighed

regeringen har det fine apparat til at forhindre de småfejl som herre marinus har fået skrevet ind

den rokade for at komme på det rigtige hold for ellers

ministeren var ret positiv og kunne se gode

og derfor er det bare ministerens opgave og den håber

en situation hvor man ikke bare

det er så indlysende at det er bureaukratisk besværligt og unødvendigt så

støtte det her beslutningsforslag der kommer

skal veje på vægten skal vi lave det her om i forhold til de regler og den lov der gælder i dag

har man som parti været valgt med et listenavn

ikke nogen grund til at man igen skal ud at finde stillere så må det være naturligt at man godt

man behøver at have det administrative bøvl så vi er også helt klart med på den vogn der hedder at kan vi forenkle

gøre det lidt simplere så er vi med på det

nogen argumenter der gør at jeg er i tvivl om at demokratiet virker

anden kaosagtig tilstand det synes jeg på ingen måde der har været rejst tvivl om der kan jo altid i enhver sammenhæng findes nogle yderliggående argumenter i worst case scenarier hvad kan der ske hvis

vælgerne er jo derude og skal tage stilling til om de personer der måtte stå på en liste der er godkendt på en generalforsamling

nu også skulle være godkendt til valg og hvis de ikke

vi er jo kommet vidt omkring og hvem siger at kommunalpolitik eller drøftelsen af kommunalpolitik er kedeligt der har været sprogblomster som at socialdemokraterne har

ikke umindelige tider men i umenneskelige tider og herre finn sørensen og herre

er vældig morsomt og sætter lidt kulør på den debat vi har haft i dag jeg er også glad for de bemærkninger der har været

det positive i det her forslag for to en halv år siden det er korrekt havde vi

glad for at der er nogle partier der nu synes at forslaget er blevet bedre således at

partier der har været repræsenteret i hele byrådsperioden altså ikke behøver at komme ud at samle stillere hvis de genopstiller

da rigtigt som sfs ordfører siger at der kan være småting i sådan et beslutningsforslag som ikke går i den virkelige verden og noget man ikke har tænkt over jeg vil også kvittere for det herre leif mikkelsens

er et beslutningsforslag som efterfølgende hvis det bliver vedtaget pålægger regeringen at komme med et udspil altså en ændring af valgloven for at rette op på de her ting

en god idé vi har haft en debat som har været

omkring afbureaukratisering eller demokratisk retfærdighed det er to vægtskåle og jeg synes der er

en god idé jeg kan forstå at der er nogle partier der ikke mener at

nok med det her forslag og jeg kan også forstå at nogle måske nogle af de samme partier ikke mener at det er demokratisk retfærdigt at partier ligefrem skal

i den foregående byråds eller regionsrådsperiode

så håber jeg selvfølgelig på at vi i kommunaludvalget kan snakke videre om det og så måske få løst nogle

at ordføreren under et af sine spørgsmål til herre simon

at i københavns kommune har man en masse mærkelige lister ved kommunevalget jo det ord

hvad mente ordføreren med det hvad er det for nogle mærkelige lister man har i københavns kommune og kan ordføreren sætte nogen navne på de lister der er mærkelige

nogle listenavne som han måske fandt mærkelige jeg kan ikke erindre at det var mig

som stillede op og som ikke blev valgt og det er klart at de igen skal ud og samle stillerlister

en række mærkelige lister og som jeg hørte det gik det ikke på listenavne

så det skal jeg bare høre om ordføreren er enig i

kan vi få nogle eksempler på de der mærkelige

man kunne bruge humor i debatten eller ej og også forstå den jeg tror nemlig at det

ikke så meget om listernes politiske indhold var mærkeligt

der ved sidste kommunalvalg var indtil flere mærkelige partier der stillede op

interesseret mig for hvad liste pik uanset om det var

stillede op med det navn gik ind for ud over at jeg kan forstå at det stod for pengene i kommunekassen og det er jo altid et godt argument

at vi godt kan grine lidt af de her mærkelige

en uddannelse vi står imidlertid over for den generelle udfordring at mange studerende i dag er for lang tid om at påbegynde og gennemføre de videregående uddannelser den su reform der nu er indgået af et bredt flertal af folketingets partier har først og fremmest til formål at fremme en bedre og tidligere færdiggørelse for alle studerende på de videregående uddannelser det gælder således også for studerende med handicap eller kronisk sygdom

det er sagt er vi naturligvis ikke interesseret i med reformen at de handicappede eller kronisk syge

studerendes vilkår ændres utilsigtet og derfor er vi også opmærksomme på den problemstilling som

rejser med beslutningsforslaget her i forbindelse med at vi strammer kravene til de studerendes studieaktivitet for eksempel har vi med aftalen åbnet op for at den enkelte studerende kan søge om dispensation fra kravet om obligatorisk tilmelding til

og prøver svarende til et fuldt studieår hvis der foreligger usædvanlige forhold tilsvarende kan der gives dispensation fra reglen om at den studerende skal have påbegyndt sit studium senest to år efter adgangsgivende eksamen for at få de ekstra tolv måneders

den dispensation kan gives hvis ansøgere af væsentlige grunde for eksempel særlige forhold i tilknytning til et handicap ikke har haft mulighed for at påbegynde deres videregående uddannelse inden for de to år efter adgangsgivende eksamen vi er nu i gang med høringsprocessen hvor der var frist i går og i respekt for processen vil jeg ikke på nuværende tidspunkt foregribe udfaldet af høringen og den drøftelse som jeg skal have med partierne bag aftalen men jeg vil dog understrege at alle børn og unge skal have mulighed for at blive så dygtige som de kan og for at tage en god og en relevant uddannelse vi ved samtidig fra analyser af området at uddannelse er vigtig for at personer med en funktionsnedsættelse finder beskæftigelse

forhold at flere mennesker med handicap skal i uddannelse og i beskæftigelse også et af fokusområderne i den handlingsplan på handicapområdet som regeringen har igangsat arbejdet med arbejdet med handlingsplanen tager blandt andet udgangspunkt i principperne om inklusion respekt for forskellighed lige muligheder tilgængelighed myndiggørelse og selvbestemmelse for mennesker med handicap der findes allerede i dag en række støtteordninger som studerende med handicap eller kronisk sygdom kan søge støtten kompenserer for handicappet eller funktionsnedsættelsen så de studerende kan gennemføre deres uddannelse på almindelige su vilkår det forudsættes således at studerende med et handicap på almindelige studieforløb skal opfylde kravet om at være fuldtidsstuderende og studieaktive efter de almindelige regler og de principper ændres der ikke ved med reformen

dokumenteret handicap har blandt andet mulighed for at få specialpædagogisk støtte sps det kan være støtte for eksempel i form af praktisk medhjælp tegnsprogstolk kurser hjælpemidler generelt herunder it hjælpemidler eller sekretærbistand i to tusind og tolv modtog cirka tre tusind ni hundrede studerende på de videregående uddannelser støtte

hvis man har en funktionsnedsættelse som gør at man for eksempel er ringere stillet end sine medstuderende i eksamensøjemed

har uddannelsesinstitutionerne mulighed for at give dispensation fra de fastsatte eksamensbestemmelser i studieordningen

være forlænget eksamenstid brug af særlige hjælpemidler eller lignende studerende på lange videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser der har psykiske problemer som på den ene

eksamensangst ensomhed specielle problemer koncentrationsbesvær og lignende kan desuden søge hjælp hos studenterrådgivningen endelig har studerende der modtager su og som har en funktionsnedsættelse der gør at de ikke er i stand til at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne mulighed for at søge om et handicaptillæg ved siden af su

er antallet af modtagere af handicaptillæg ved videregående uddannelser steget fra cirka en tusind ni hundrede til cirka tre tusind syv hundrede altså en stigning på to og halvfems procent studerende der modtager handicaptillæg kan i øvrigt søge ekstra su klip efter de gældende regler hvis de for eksempel bliver syge eller oplever en forværring af deres lidelse hvis de studerende trods de her nævnte kompenserende støtteordninger ikke er i stand til at gennemføre uddannelserne på samme vilkår

har vi revalideringssystemet som må tage over

revalideringsydelse til videregående uddannelse vi skal selvfølgelig løbende være åbne for at overveje om ordningerne er skruet rigtigt sammen og være opmærksomme på om de kompenserende ordninger

ikke været en del af su reformen og derfor kan man sige at det jo i

på handicapområdet jo også er oplagt at se det som et potentiale i udviklingen af nye innovative løsninger og ny teknologi

for eksempel digitalisering af undervisningsmaterialer

også kunne vise sig at være til gavn for alle mulige andre studerende

uddannelsesinstitutionerne har ligeledes et stort ansvar for at sikre inklusionen af unge med handicap eller kronisk sygdom på de videregående uddannelser og det indebærer blandt andet et øget fokus på at gøre op med de barrierer som studerende med handicap

at der er tilstrækkelig synlighed og vejledning

de muligheder som de studerende har for at søge om kompenserende støtte men alt i alt

regeringen ikke anbefale beslutningsforslaget her fordi vi mener at vi med su reformen ikke ændrer på de grundlæggende principper der er for studerende

nemlig det at de skal klare sig på lige vilkår og vi vil heller ikke ændre i de kompenserende ordninger men

min tale nævnte dispensationsmuligheder som

man kan jo så spørge hvad har regeringen så tænkt sig at gøre for at

su reformen studerende med handicap eller kronisk sygdom eller gør

su reformen det sværere for studerende

andre handicap sådan at de kan studere på samme vilkår som andre studerende

vilkårene generelt men derudover har vi altså med aftalen haft blik for den her udfordring ved at sikre

er fra to årsreglen hvis en situation relateret til ens handicap er årsagen til at man ikke har søge ind inden for de to år derfor har vi jo haft blik for det og derfor mener jeg

set at vi samlet set med reformen ændrer vilkårene for alle studerende men uden at gå på kompromis med det princip vi har om at vi kompenserer handicappede så de kan studere på lige vilkår

har vi heldigvis revalideringssystemet som ganske mange jo

på fortrinlig vis får hjælp fra for at kunne studere

hvis man ikke har tænkt sig at ændre noget i forbindelse med den su reform man lige har lavet er det så rigtigt forstået at det bliver ved med at være sådan

kun få dispensation hvis det er akut altså sådan som det er

er får man jo kun dispensation hvis det er akut og det er jo ikke akut hvis man

noget der opstår mens man læser så jeg skal bare bede ministeren om at

når man har et handicap eller en kronisk sygdom som man altså har haft længe inden man er startet på sit studium eller

har skal gøre at studerende med funktionsnedsættelse eller andre handicap kan studere på lige vilkår

afskaffede det såkaldte dobbelte ansøgningsprincip

det tror jeg især er vigtigt

den ligestilling

vi så alligevel på trods af det princip som jeg tror alle er glade for skulle gøre nogle særlige ting og der er det jeg peger på de

at man skal være tilmeldt fag og prøver svarene til et fuldt studieår og ikke

for at melde fra ved eksamen og i forhold til det sidste

og deres studienævn som har kompetencen til at fastlægge praksis

med de her antal point og det fulde skema og

anerkender at der er er mange mennesker

der også være en tilsvarende situation når man er i uddannelsessystemet hvor man ikke kan læse på fuld tid på samme samme vilkår eller på lige vilkår som ministeren

så til at man kan få revalidering i stedet for

det sådan regeringens fremtidsvisioner er på det her område eller kunne man forestille sig at man måske i fremtiden tænkte det her område som fleksjob altså at man arbejdede med en fleksuddannelse som

ikke skulle arbejde på samme niveau eller i samme tempo som andre men alligevel stadig væk havde de samme vilkår at de for eksempel var på

ikke skulle vurderes af kommunen om den uddannelse

er en rigtig stor tilfredshed med at der er et grundlæggende princip om at det er lige vilkår og

på lige vilkår det er det den specialpædagogiske støtte er til for

om at at man skal være tilmeldt fag og prøver svarende til et fuldt studieår for det er selvfølgelig sådan at at det er

af de skærpelser der er i de almindelige vilkår for

studerende fremover men den enkelte studerende vil altså kunne søge studienævnet om dispensation

at blive tilmeldt et fag og dette fags prøver

jævnfør universitetslovens § atten ligger kompetencen til at træffe afgørelser i den her type sager ved studienævnet

skulle vurdere om den enkelte studerendes forhold og om de fysiske og psykiske funktionsnedsættelser betyder at den studerende ikke vil

lige formode at man vil komme frem til at der er usædvanlige forhold det

forslagsstillerne fra enhedslisten opfordrer regeringen til at tage hensyn til studerende som på grund af handicap eller kronisk sygdom ikke kan klare et studie i normalt tempo og på normeret tid jeg er meget enig i

ministeren gjorde rede for på talerstolen lige før og jeg skal undlade at komme med den helt store gentagelse men jeg

jeg mener også at vi i det nuværende su system og

su aftale som i øjeblikket er i høring tager højde for at det også tilfældet

det vidner jo om at uddannelse i højere grad er blevet tilgængelig for unge med handicap så jeg kan meddele at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget da vi faktisk mener at der er

højde for det i det nuværende system og også med den

så er for at få dispensation for kravet om fremdrift

men hvor det handicap betyder at de ikke kan studere på fuld tid vil de kunne komme til studienævnet

de krav der bliver stillet op er man ovre i revalideringssystemet ellers har man jo mulighed for at få handicaptillæg i forbindelse med sit studie tager det længere tid har man også mulighed for at få ekstra klip på grund af at man har et handicap som systemet er i dag og det vil det også være

det jo ikke er korrekt at et handicaptillæg betyder at man får et ekstra klip sådan at man kan forlænge sine studier et handicaptillæg betyder at man får en højere su som kompensation for at man ikke kan have et studiejob så så det er jo ikke rigtigt at man kan forlænge sine studier med et handicaptillæg

ikke mig der skal bestemme hvilke afgørelser man træffer i studienævnet det er rigtigt

er med til at lave en reform som regulerer hvad det er studienævnet kan afgøre

at man kan give dispensation når der er tale om akut sygdom eller forværring af et handicap man kan ikke give dispensation når der er tale om en kronisk sygdom eller et handicap som gør at man ikke kan studere på fuld tid

mener venstre at man skal kunne have lov til at studere på nedsat tid hvis man har et handicap altså skal vores su system være indrettet

at de bliver imødekommet i det system vi har i dag også med den reform som vi laver for

for at gennemføre efter de regler der er har man jo den mulighed som fire tusind fem hundrede handicappede benytter sig af i dag

su og på at være på revalidering der er en forskel

i enhedslisten mener venstre

at studerende med handicap studerende med kroniske sygdomme skal være på revalidering eller skal de være på su ligesom alle andre

og der er handicappede der gennemfører på

tid og får det ekstra su klip som

er berettiget til hvis man ikke har mulighed for det så har man jo muligheden for at deltage

vi tager højde for studerende i i su systemet med handicap og vi tager højde for handicappede studerende i andre systemer

er ligesom studerende generelt meget forskellige og

med den anerkendelse

handicap og med kroniske sygdomme i vores su system kan herre mads rørvig så

eller kroniske sygdomme i den reform man lige har lavet

hvis det er noget som man har haft i længere tid eller i hvert fald har haft kendskab til i længere tid som ikke er blevet forværret eller som ikke er akut opstået så kan man ikke få dispensation

et billede af at vi tager højde for den gruppe ligesom vi tager højde for den gruppe der har et handicap som

har mulighed for at få ekstra su beløb hver måned som kompensation for

mødet med henblik på frokosten derfor

og det bliver med socialdemokraternes ordfører og den videre behandling af beslutningsforslag nummer b otte og firs mødet afbrydes og genoptages klokken

cetera det

sige

mere

jo

og

men det er

det er til

at inddrage

en

med